her oplysninger fra københavns politi og jeg

er det ikke tilladt for politiet rutinemæssigt og fast at kontrollere alle flypassagerer som ankommer fra andre schengenlande det politiet derimod kan foretage sig er de såkaldte kriminalitetskontroller af

schengenankomster når der er et konkret mistankegrundlag som jeg har redegjort for i et svar til integrationsudvalget i december måned sidste år

konkret mistanke om illegal indrejse for eksempel sidste år til at der blev udført en række målrettede kontroller som bekræftede mistanken og som bevirkede at der siden da er foretaget hyppigere kontroller det samlede tal for kontrolvirksomheden i lufthavnen viser således at der både sidste år og i år er udført væsentlig væsentlig flere

schengenankomster end både i to tusind og ti og to tusind og elleve

var det samlede antal kontroller i hele to tusind og elleve seks jeg gentager seks hvor i alt ti personer blev undersøgt mens der allerede i oktober måned i år er udført mere end halvfjerds kontroller med undersøgelse undersøgelse af i størrelsesordenen seks tusind personer så uden at skulle gøre talen alt for lang synes jeg at det taler et meget konkret sprog

det som en række politifolk der arbejder med de her sager har udtalt til dagbladet bt nemlig at det er sjældent at fly fra andre schengenlande tjekkes

som justitsministeren taler om

lægger man hele lufthavnen ned

det er derfor jeg siger og jeg kan egentlig ikke tro andet når

læser de reportager der har været i bt at politiet nødvendigvis har måttet

hvor man kan forudse der har været problemer

alle de her kriminelle der kommer med de pågældende fly

man taler grænsekontrol at kontrollere hvem der kommer ind

fra ikkeeuropæiske lande det er bestemt muligt

en lufthavn i italien rom milano eller andre steder

på grund af en meget lempelig kontrol i sydeuropa at komme ind i danmark som illegal person med illegale papirer

justitsministeren er enig i er en mulighed også set i lyset af at

netop er kommet væsentlig flere asylansøgere til danmark

mere end halvfjerds kontroller hvor der er udført undersøgelser af i størrelsesordenen seks tusind personer så jeg synes faktisk det taler sit eget tydelige sprog og

ikke ensbetydende med at der ikke er udfordringer det er der og derfor bliver

ikke ensbetydende med at politiets ressourcer

ikke skal prioriteres det skal de

nye opgaver til politiet de indgår

konsekvenserne af at man ikke har ressourcer til at foretage de nødvendige kriminalitetskontroller

under den tidligere regering dansk folkeparti havde ikke magten

vi sad ikke i regering men

sige at der faktisk var væsentlig færre asylansøgere i de år hvor der sad en borgerlig regering end vi har set igennem de seneste par år

hvor mange asylansøgere vi modtog så det er en udfordring

politiet i københavns lufthavn vender det blinde øje til det gør de ikke og at der er tale om

der og de bliver foretaget i langt langt større omfang end da

det halvfems og dermed afgørende mandat for

dem der spørger ikke lader sig unødigt unødigt forvirre

at det billede der er forsøgt tegnet af at der intet bliver foretaget og at det det kun er gået ned ad bakke

men sådan er virkeligheden altså bare her seks kontroller i to tusind og elleve

sagt til bt den femtende oktober af en politimand hver gang

og kolleger rundt

der også bliver indblandet når vi tager illegale bliver fuldstændig lagt ned og overbebyrdet med opgaver i lang tid kan justitsministeren garantere at antallet af kontroller bliver på et niveau hvor der foretages mindst en daglig kontrol som justitsministeren har fortalt folketinget

nævner tallet halvfjerds men daglig

et åbent spørgsmål hvordan pokker det kan være når man går så meget op i det her at man ikke bare som minimum

hvorfor synes jeg det fordi regeringen lægger meget vægt på

fordi danmark var forpligtet hertil på grund af deltagelsen i schengensamarbejdet og jeg tillader mig faktisk at gå ud fra at de fleste er enige i at vi

skal overholde vores internationale forpligtelser herunder de forpligtelser som følger af schengensamarbejdet

diskuteret tidligere koncentrere os om det vi kan gøre inden for rammerne af

schengenreglerne der har herre peter skaarup jo ved

fundet ud af at er sket en kraftig stigning i antallet af

det går jeg ud fra at herre peter skaarup nu vil rose

han se i de spørgsmål og de svar der er kommet over til udvalgene hvor det også

der har spurgt til det at man laver daglige kriminalitetskontroller ministeren siger så i dag at

er der lidt flere end halvfjerds

sætte sig for at opnå det som man selv har lovet i de svar man har givet i folketinget nemlig at der er mindst en i hvert fald mindst en daglig kontrol

fra forskellige schengenlande hvor der

er jo og det er også det som politifolk i lufthavnen siger

og det kan sagtens tænkes at det er halvfjerds fly i år men nogle af dem eller en del af dem er jo fra destinationer hvorfra der

med illegale papirer fordi man godt ved at man lægger hele systemet ned hvis man kontrollerer netop de fly for eksempel fra milanos lufthavn eller roms lufthavn med lavprisselskaberne og

henne ved det som det her spørgsmål handler om nemlig

den schengenregel der betyder

er jo en kendt sag at grænsekontrollen er hullet som en si specielt mod syd det er den så også i danmark

specielt mod syd og det betyder at når man er inde i

var et øjebliksbillede af at det på daværende tidspunkt var nødvendigt med daglige kontroller betyder det så at der ikke foretages noget nej det gør det ikke og det var det vi brugte lidt tid på før

prøver igen under den tidligere regerings sidste år i 2011 seks kontroller ti personer under den her regerings

er det det er den suppedas man sidder i nu her og der er det så vi kommer med forskellige forslag mere mandskab

det vil justitsministeren så åbenbart heller ikke følge eller vil justitsministeren vil justitsministeren arbejde for set i lyset af at der kommer rigtig mange asylansøgere illegalt via københavns lufthavn ind i landet

det er årsagen til at vi står med grænseoverskridende kriminalitet

derfor skulle vende tilbage til det man havde

toldkontrol som man endte op med at kalde den

har resulteret i flere

en vigtig del af diskussionen omkring danmarks deltagelse

daglige kontroller så kan man ikke helt regne med det alligevel

også en ny tilstand her i folketinget sagen er jo den

at alle kender de problemer som som vi står med

justitsministeren selv om han ikke giver udtryk for det her udmærket

den måde som det fungerer på det tror jeg da godt justitsministeren ved inderst inde ligesom politifolkene der har med det at gøre jo også godt ved at det ikke fungerer optimalt og det frustrerer dem selvfølgelig det

kunne være befriende hvis justitsministeren på et eller andet tidspunkt kunne nå derhen

årsag ikke bliver lavet de kontroller som der er behov for

jeg godt tænke mig at høre om ikke justitsministeren set i lyset

at der skal foretages flere

sad på det afgørende halvfemsindstyvende mandat blev gennemført og jeg siger

med undersøgelse af i størrelsesordenen seks tusind personer

martin henriksen nikker og det betyder vel at

det synspunkt at det er en forkert præmis at man skulle vendt det blinde øje til

det så at der ikke er en tilstrækkelig prioritering af indsatsen det gør det ikke

københavns politi og det er det

er uenige i at der er en udfordring med illegal indvandring og derfor

korrekt ligesom jeg går ud fra at når justitsministeren oplyser til folketinget at der udføres daglige kontroller så er det også korrekt

man kan se hvilke ting i svaret der er korrekte og hvilke ting i svaret man må antage ikke er

er givet det ville jo også være befriende for debatten og det måske endda også være en sejr for for folkestyret hvem ved pointen er bare at den her retorik frem og tilbage kunne være rigtig befriende hvis vi kunne blive enige om at der er et problem

i europæisk sammenhæng med

grænsesamarbejde og andre ting

politimyndigheder på tværs af grænser udlændingekontrolafdelinger og en hel række andre ting så det at forsøge at tegne et billede af at

er helt ved siden af skiven det bliver taget alvorligt

sætte flere ressourcer af selv om der er rigtig gode resultater fra billund lufthavn hvor man har haft nøjagtig det samme problem

hvad vil man egentlig i regeringen vil man bare se til

personer kommer ind i danmark

af dem tager videre til sverige

seks tusind det var sidste år og formentlig flere i år hvis ikke

seks tusind personer det vidner i hvert fald om

tidligere og den indsats fortsætter jo hvorfor fordi der jo ikke er to synspunkter om

politimæssigt fokus på det

hvor danmark i al beskedenhed under formandskabet jo fremlagde en meget meget stor konkret plan

det her som en af hovedprioriteringerne så den her regering har sat sig i spidsen for en ny prioritering

endnu højere niveau

ydet en ekstraordinær indsats

på det højeste niveau nogen sinde og det tror jeg er nogen der sætter spørgsmålstegn ved jeg synes derfor også det er lidt mærkværdigt at spørgeren med sit spørgsmål implicit siger at politiet ikke vil kunne opretholde det her meget høje niveau på grund af en ændret allokering af ressourcerne som jeg gentagne gange har oplyst i foråret i besvarelser samråd og

omrokeringer der sker internt i politiet en følge af en

formålet er at sikre en mere fair men også mere gennemsigtig bevillingsfordeling

jeg gerne gentage her som jeg har gjort tidligere at den ændrede bevillingsfordeling

betjente til provinsen så må der

gøres en indsats over for banderne

provinsen hvor der mig bekendt ikke er de store problemer med med

jeg har ikke mødt nogen der kan se fornuften i det og det virker meget

det er også de meldinger jeg jeg får eksempelvis fra butiksindehavere altså at det er meget vanskeligt at få politiet til at rykke ud selv om man fanger

været rejst kritik af indsatsen i i københavns lufthavn det kunne jeg så høre på ministeren

der var grund til men det er dog en kritik der har været rejst

fuldstændig ulogisk at det skulle være muligt

politibetjening når politiet

mødt med udfordringer behov for

det her vil ikke svække indsatsen på bandeområdet så det går

at man i andre dele af landet for eksempel i jylland ikke oplever at der er udfordringer med

det er også derfor at politiet tager hårdt fat

over hele landet

vi har diskuteret nørrebroparken og bekæmpelsen af et åbenlyst narkosalg dér og

igangværende bandekonflikt som kræver indsættelse af store ressourcer samtidig med at man

i københavns politi som ikke har lavet noget som helst andet end

at holde øje med at der ikke kom nogen og stjal deres lampe altså

der må vel være nogle ting som man er nødt til at nedprioritere når man sender så mange betjente

til provinsen samtidig med at man har en bandekonflikt som kræver ganske mange ressourcer jeg gør også ministeren opmærksom på

hvor hans partifæller jo som bekendt sidder på magten som udtrykker dyb

intet mindre end fremragende og de har

et hundrede ti procent opbakning til det de har lavet

der foregår selvfølgelig også løbende effektiviseringer løbende omlægninger af ressourcerne

i en stor organisation som politiet på bundlinjen står at vi har et rigtig godt politi

efter bedste evne og de rammer de får tildelt forsøger

også godt forstå fornuften i det det der kan være svært at forstå

at man i en situation hvor man er nødt til at

til provinsen det er jo den sammenhæng som virker meget meget underlig og det er den sammenhæng man ikke kan forstå i københavns

man kan godt forstå at man opprioriterer et område hvor der er behov for det og dermed nedprioriterer noget andet men at man så samtidig i den svære situation

men jeg tror også man

på de tanker venstre gør sig omkring nulvækst i den offentlige sektor jeg ved ikke om det er et synspunkt eller en holdning eller hvad men hvis det stadig væk er venstres holdning at man vil gennemføre det så tror jeg

på med at stå alt for hårdt på det man står og spørger om her der vil jo stadig væk i en stor

som politiet være behov for at man prioriterer at allokere ressourcerne alt efter hvor behovene

i politiet jeg taler om en beslutning man har truffet om at

lidt med at føre ud i livet indtil man

nedkæmpet den her bandekonflikt som vi

at man venter venter med at flytte betjente fra københavn som har rigtig mange problemer at slås med lige nu

og i den situation får københavns politi også lige det ekstra

vinke farvel til et par hundrede kolleger som bliver sendt til provinsen hvis man vil påstå at københavnerne

service fra politiet i en situation hvor man har skyderier i gaderne og samtidig skal sende betjente

det var mere fair og rimeligt og i orden hvis justitsministeren sagde

kan klare sig med noget mindre politi

lidt ned i københavn men man kan ikke komme og påstå at det ikke vil have nogen som helst betydning at københavns politi skal afgive så mange

hvis man lægger mærke til hvad der har været af diskussioner om

kunne fordele ressourcerne efter hvor

jeg som politiker er tryg ved

tager bandekonflikten alvorligt og sætter mange ressourcer ind

den ekstraordinære situation som politiet står i

flytte flere hundrede kollegaer fra københavn til provinsen kunne man ikke vente

vigtig er den vel ikke det er vel trods alt vigtigere at få bekæmpet kriminaliteten i københavns gader og så vente med denne ressourceallokeringsmodel eller er behovet i provinsen virkelig så akut

af at der er områder i landet hvor man ikke mener at

udfordringen med bandekriminaliteten tilsiger at man får tilført

venstres folketingsgruppe om jeg tror simpelt hen

en ledelsesmæssig beslutning og jeg synes

vi har et politi som når det handler om christiania når det handler om lufthavnen for den sags skyld når det handler om nørrebroparken

det handler om bandekonflikten i københavn og uden

vi skal gå en tur gennem nørrebro og se om

på på gaderne mod det åbenlyse narkosalg og så videre der er da masser af problemer i københavn og hvis det udelukkende var et spørgsmål om at man midlertidigt var nødt til at nedprioritere det fordi man skulle opprioritere

der være en vis forståelse for men at man permanent er i en situation

til provinsen som led i en ressourceallokeringsmodel samtidig med at københavns politi er nødsaget til at sætte så mange ressourcer ind i en bandekonflikt er der ikke nogen forståelse for

store indbrud i østjylland eller det

sydsjælland så har vi et politi som har de ressourcer som vi er enige om at have givet dem herre jan e jørgensens parti er med i den flerårsaftale og

om at der skal tilføres flere penge til dansk politi det handler om at vi har en ledelse som kan prioritere

den her indsats det tror jeg

man bare forholde sig til jeg mener ikke at der er grundlag for at kritisere politiets indsats de gør det

kæmper på nørrebro ingen tvivl om at der er udfordringer og de gør det også efter bedste evne i københavns lufthavn

hurtigt som overhovedet muligt

forsinkes en afgørelse i kommissionen blandt andet af at kommissionen har modtaget en klage over bundfradraget det må forventes at kommissionen vil afgøre klagesagen før den træffer afgørelse i spørgsmålet om bundfradraget for

godt gøre opmærksom på at det ikke er første gang at en lovændring vedtaget af folketinget har måttet afvente kommissionens godkendelse før den kunne træde i kraft jeg kan lige nævne et enkelt eksempel fra den tidligere regering i juni to tusind og fire vedtog folketinget en fritagelse

den første januar to tusind og ti om det er rimeligt eller ej

svare på de lange sagsbehandlingstider skyldes mange faktorer herunder sagernes kompleksitet ressourcer i kommissionen klager fra borgere og virksomheder og meget andet vi må konstatere at statsstøtteretten i eu fylder mere og mere og som medlem af eu har vi pligt til at sørge for at reglerne bliver overholdt det er et vilkår for alle regeringer både nuværende

er lidt skuffende at skatteministeren ikke klart siger at to år er for lang tid at der er gået for lang tid i den her sag

at at der sker noget fremadrettet jeg har tidligere spurgt ind

til den her sag via et skriftligt spørgsmål jeg har spurgt hvad der er sket i de sidste to år har man siddet på hænderne i skatteministeriet og hvad har skatteministeren personligt

jeg har fået et udmærket svar og det vil jeg godt kvittere for men der kan man

at embedsmændene har gjort noget

det være en fordel at ministeren den folkevalgte politiker

en prioriteringssag også i eu hvilke sager man

behandler og der kan man skubbe sager op hvis hvis det

hvorfor skatteministeren ikke har rejst det her

set er mere eller mindre ligeglad med hvornår det

kommer igennem og det her er vigtigt at få igennem fordi det handler om nordjyske arbejdspladser det handler om ejerne af aalborg portland og

om job og og beskæftigelse derfor vil jeg godt spørge skatteministeren igen om skatteministeren ikke synes at to år er urimeligt og

vil høre om skatteministeren ikke fremadrettet

selen for at den her sag bliver bliver ekspederet noget hurtigere igennem

jeg kan sige at jeg tager det meget alvorligt at regeringen tager det her meget alvorligt vi

helt opmærksom på at det for aalborg portland er

er utilfreds med det det forstår jeg fuldt ud om det vil hjælpe

er vi mener at det er fornuftigt som det kører i øjeblikket vi lægger

kommissionen for at få den her sag behandlet to år er bare meget

spørge skatteministeren igen hvorfor skatteministeren ikke personligt vil engagere sig i

der altså skal være sammenhæng mellem det som regeringen siger

med til at sikre arbejdspladser og det man så gør man kan ikke blot overlade det til

helt specifik sag her omkring aalborg portland og det jeg siger er

for at kommissionen får truffet sin afgørelse om jeg som minister personligt skal gå ind i

må altid bero på en konkret afvejning af hvordan man skal bruge ressourcerne i den her slags sager det er ikke altid man skal gøre det

jeg vil ikke afvise at det kan blive nødvendigt at jeg personligt

ikke sige på det grundlag vi kender i dag i dag

at det tager så lang tid det er urimeligt men vi er nødt til at

afvente den her komplekse sag ikke mindst fordi der er kommet en klagesag ind

at skatteministeren ikke selv ønsker at gå ind og gøre noget i den her sag for det der skal til for at den her sag flytter sig er at ministeren lægger sig i selen og og prioriterer den her sag men det ønsker regeringen altså ikke det må være beskeden til aalborg portland og til de nordjyske arbejdspladser

vurdere hvordan det her håndteres bedst muligt og jeg kan garantere for at vi tager det her særdeles alvorligt vi er meget opmærksomme på det og som jeg sagde før hvis vi vurderer at det er nødvendigt at ministeren personligt